forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v nitten af lennart damsbo andersen andreas steenberg eigil andersen og lars dohn og vi kan

for stemte fire og halvtreds imod stemte ni og fyrre

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v atten af mette hjermind dencker thomas danielsen leif mikkelsen og mai henriksen bortfaldet dermed er forespørgslen

betragter jeg tingets samtykke som givet

deres pladser for vi indleder mødet med en afstemning om dispensation